ligesom klæder skaber folk

hovedtrappen christiansborg er

med masser af finurligheder kroge og trapper

vandrehallen med den dekorerede frise med de gamle danske ordsprog og fyndord når jeg besøger andre landes parlamenter

jo meget pænt men det er i ikke et slot der er altså ikke mange parlamentshuse i verden der kan måle sig med vores rigt på historie og fra en tid

detaljer vi fejrer ikke bare mursten og mørtel i dag men alle de aktiviteter som bygningen har dannet ramme om i hundrede år da rigsdagen i nitten atten vendte tilbage til slotsholmen var det tilbage til det sted hvor den grundlovgivende rigsforsamling havde udarbejdet den første grundlov det var her rigsdagen holdt sit første møde den tredivete januar

halvtreds i fire og tredive år nåede rigsdagen at holde

før det brændte efter branden flyttede rigsdagen midlertidigt til fredericiagade men kom til at

da rigsdagen endelig i nitten atten kunne flytte tilbage til christiansborg var der grund til at glæde sig over de nye lokaler at forfatningskampen var slut og at der var vedtaget en ny grundlov grundloven styrkede demokratiet anerkendte parlamentarismen afskaffede den privilegerede valgret og udvidede valgretten til også at omfatte kvinder og tjenestefolk

holdt festtalen ved åbningen i nitten atten og opfordrede til samarbejde fordi rigsdagen under forfatningskampen i slutningen af atten hundrede tallet havde været præget af strid mellem landstinget og folketinget nu var der grund til at tænke nyt og de nye rammer gav mulighed for et tættere sammenhold i nitten atten lå den første verdenskrigs skygge over arbejdet datidens medlemmer havde grund til at minde hinanden om at det var vigtigt at værne om demokratiet ved fem og tyve årsjubilæet

tre og fyrre var danmark besat så det var også dengang vigtigt at vogte over frihed og demokrati i

halvtreds årsdagen kunne man heldigvis se tilbage på en periode hvor demokratiet ikke alene havde overlevet verdenskrigene

var blevet styrket for halvtreds år siden blev mødet indledt med en glædelig meddelelse om at tronfølgeren var nedkommet med en søn

vi jo sige tillykke til hans kongelige højhed kronprins frederik med de halvtreds år i lørdags i dag

men der er grund til at huske at vi ikke kan tage demokratiet for givet vi skal passe på det og vi skal pleje det ude i verden kan vi se

lande hvor demokratiet er truet men vi kan glæde os over det danske demokrati hvor stemmeprocenten er høj ved hvert folketingsvalg danskerne bakker op om demokratiet og er aktive i demokratiet i deres børns skole på arbejdspladsen og i foreninger alle de steder hvor det er muligt at sætte et aftryk på den hverdag

vi lever i denne opbakning til demokratiet er vigtig fundamentet er solidt og rodfæstet men vi skal blive ved med at udbygge det vi oplever at den danske befolkning interesseret følger med i hvad der foregår her i bygningen det er positivt vi kan også konstatere en øget interesse for at komme på besøg på christiansborg og se bygningen og lokalerne det er baggrunden for at vi i disse år diskuterer hvilke initiativer vi kan tage for at åbne mere og inddrage endnu flere i de demokratiske processer vi skal i et samarbejde forandre og forny folkestyret for at sikre at det fortsat lever det er løbende blevet ændret og jeg finder det vigtigt at vi også i fremtiden har blik for at udvikle det parlamentariske

tre og halvtreds blev folketinget eneansvarligt for lovgivningen og folketinget er siden blevet mere selvstændigt i forhold til regeringen i nitten atten beskæftigede folketinget sig stort set kun med de lovforslag som regeringen fremsatte i dag nøjes folketingsmedlemmer ikke med at forholde sig til udspil fra regeringen men benytter i stigende omfang muligheden for selv at sætte en politisk dagsorden medlemmerne kommer med egne politiske tilkendegivelser til regeringen folketingets udvalg spiller også

folketinget råder i dag over langt flere lokaler end i nitten atten men der er også sket store ændringer i det parlamentariske arbejde vi holder flere og længere møder udvalgene afholder høringer og åbne samråd der er kommet ansatte i partierne og medlemmerne får mere hjælp for hundrede år siden måtte medlemmerne klare alting selv i dag får vi som folkevalgte heldigvis mere hjælp men flere mennesker kræver mere plads og vi må konstatere at med nutidens behov og nutidens aktiviteter kan man godt tænke at der ikke er plads nok

i nitten atten kunne alle gå ind på

på grund af begivenheder som vi har set ude i verden men folketinget er fortsat et af de allermest åbne parlamenter i verden og det tror jeg vi alle

folketinget har fået en hjemmeside hvor alle dokumenter er frit tilgængelige folketingets egen tv kanal

alle kan skrive direkte til politikerne og afstanden til politikerne er blevet mindre på denne jubilæumsdag

udtrykke mit håb om at denne enestående bygning og dertil rigsarkivets ledige lokaler i fremtiden vil være centrum for den politiske debat og overvejelser om hvordan vort folkestyre skal udvikle sig og hvordan demokratiet kan styrkes i anledning af hundrede året bliver mødet nu afbrudt inden vi går over til dagens dagsorden vil

være en festlighed på første sal af hundrede minutters varighed hvor alle i

er inviteret mødet genoptages

medlem af folketinget jakob engel schmidt har anmodet om at hans orlov som med henvisning til forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c blev bevilget den femte oktober to tusind og sytten fra og med den niogtyvende maj to tusind og atten ændres til orlov efter forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget

orloven ændres som ansøgt det er

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og tres af flemming møller mortensen liselott

og brigitte klintskov jerkel

og der kan stemmes

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og tres af stine brix

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer

jeppe jakobsen jane heitmann

brigitte klintskov jerkel og der kan stemmes

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tres af annette lind stine brix

kirsten normann andersen

af dennis flydtkjær martin geertsen

rasmus jarlov

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse

af kirsten normann andersen

to forslag der stemmes først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

for at opføre sig enormt usolidarisk over for den en million borgere der bor i de almene boliger

at opføre sig ordentligt og fair over for den almene sektor og over for vores medborgere

er en situation hvor vi faktisk kan få et både og vi kan få en win win i stedet for et enten eller sort hvidt

hvor staten går ind og lukrerer på de almindelige borgere og økonomien for deres hjem

på papiret er danmarks almene boliger selvstændige kollektivt ejede selskaber regeringen og folketinget kan ikke sælge dem men i kraft af de tvangsmæssige indbetalinger til landsbyggefonden som i øvrigt udsprang af en rigtig rigtig god idé med det formål

som malkekvæg til at finansiere råderummet forsvarsforliget eller samfundets generelle udgifter

være bange for begrebet malkekvæg jeg kan henvise til bostonmatricen som er en økonomisk model man bruger på handelshøjskolen for hvilke stadier et produkt befinder sig i og lige nu

almene boliger åbenbart i kategorien malkekvæg cash cows over for staten der bor knap en million danskere i vores fællesejede almene boliger og boligerne udgør cirka tyve procent af alle landets husstande tyve

bredt udsnit af vores befolkning men ja den almene sektor

har en overvægt af borgere som er økonomisk svagere på boligmarkedet herunder ældre beboere på plejehjem

ungdomsboliger og selvfølgelig mennesker der har været udsat for en ruinerende skilsmisse tab af arbejde sygdom eller fejlslagen integration

og alt for ofte bliver mange af disse borgere gjort

vi står med udfordringerne i den almene sektor

i langt højere grad er en strukturel udfordring

til de udsatte til uddannelse til arbejdsmarkedet til inddragelse til anerkendelse

lovforslag som regeringen har præsenteret senest med parallelsamfundspakken så bliver det gjort til deres eget problem og dermed skal de igen opleve at blive yderligere straffet yderligere tvunget til det ene og

tvang til at komme deres en årige barn i en detailstyret vuggestue

negligerer de strukturelle årsager

at mange kommuner har anvist alt for mange dårligt stillede borgere til de her områder i alt for lang tid at kommunerne har tvunget dem sammen til at starte med at mange af boligafdelingernes finansiering er så uhensigtsmæssig at deres konkurrencesituation på kapitalmarkedet simpelt hen har været og er for dårlig

det derfor er svært at tiltrække andre segmenter i vores befolkning

finansiering af almene boliger men selv om der er en overrepræsentation af førnævnte segmenter

er hovedparten af vores borgere i den almene sektor velfungerende og gode borgere og samlet skal disse alligevel malkes af staten og partierne bag forsvarsforliget i stedet for at vi tænker langsigtet og lader den almene sektor få deres retmæssige

retfærdige økonomiske fordel ved at omlægge lånene hele argumentationen med at staten tager en stor risiko med de nye

lån holder ikke for det er landsbyggefonden der tager langt den største risiko

også med efter lovforslaget

at den udelukkende er baseret på borgernes bidrag via deres huslejer i de almene boliger det vil sige at det er lejernes penge der ligger i landsbyggefonden fællesbidrag som udelukkende kommer fra den ene million borgere der bor i de almene boliger og landsbyggefonden bruger de her penge til at give støtte til renovering i de almene boliger

til at understøtte boligafdelinger der har det svært boligafdelinger der er konkurstruede de bruger dem til kapitaltilførsel femkantsordning boligsociale indsatser huslejenedsættelser og ja landsbyggefondens støtter også nybyggeri for lejernes penge altså er den substantielle vægt og ansvaret for de risici der er forbundet med den almene bolig placeret hos landsbyggefonden det skriver regeringen selv i lovforslaget

lån til almene boliger

skal den ene million borgere der bor i almene boliger finde sig i at ud over at nogle af dem betaler uhensigtsmæssig høje bidragssatser til landsbyggefonden så kommer staten og aftalepartierne bag

forsvarsforliget og malker dem for et provenu som burde være deres og som burde gå til landsbyggefonden

som også

vil i alternativet meget gerne give vores bud på hvordan vi i højere grad ligestiller

de almene boliger med andre boligformer på boligmarkedet men i dag handler det så om det her ene ændringsforslag

og på en måde er det lykkedes vores ledende politikere at tale om landsbyggefonden som en kæmpestor bunke gratis penge men landsbyggefonden har ingen gratis penge faktisk har den en gæld på syv milliard tusind og atten og den stiger med regeringens planer først lagde regeringen ud med at der skulle tages tretten milliard

til at finansiere parallelsamfundspakken og ros til især socialdemokratiet og df for at stoppe det men den nuværende gæld er påført landsbyggefonden af tidligere regeringer blå som røde ved at staten tager penge fra landsbyggefonden låner landsbyggefonden de samme penge

renter af det udlån gælden forventes betalt af de kommende generationer det er smart for vores finanslov vi vænner os til det men det er dyrt for samfundet og det er dyrt for fremtiden og nu kommer der så den her ekstra finte oveni med differencerentebetaling til staten så regeringen og partierne bag forsvarsforliget kan malke den almene sektor

til den sidste dråbe

ændringsforslag lægger op til at vi på en respektfuld

staten godt kan tjene penge på at omlægge lånene og de må godt tjene penge på at omlægge lånene men borgerne og landsbyggefonden

et retfærdigt provenu til at sikre deres levedygtighed i fremtiden

det så var et lidt mere vidtgående forslag som

til landsbyggefonden sådan at det var hele det sparede beløb

et lidt mindre beløb det er sympatisk vi har jo at gøre med en sag hvor

helt korrekt det er lejerne i den almene sektor der bliver malket

skummetmælk tilbage til beboerne de partier der

tager alle pengene det er dybt usympatisk og

det er fint hvis vi kan finde en bedre metode at finansiere sektoren på som vi har gjort her det bakker vi op om men vi bakker også op om at vi skal sikre den ene million borgere og at de har nogle ordentlige hjem langt ude i fremtiden og retmæssigt retfærdighedsmæssigt ordentlighedsmæssigt skal vi lade dem tilkomme det provenu

ved at de almene boligselskaber selv i deres høringssvar fra boligselskabernes landsorganisation sådan set skriver at de er fuldt tilfredse med den måde det er indrettet på og

risikoen ikke bliver læsset over på dem i forbindelse med de her omlægninger finder ordføreren ikke

i at dem som trods alt sidder her og ender med at skulle betale

for at sikre dette men jeg har stillet spørgsmål

som er finansieret rigtig dårligt og de har brug for at blive renoveret det er syv og tres milliard kroner dyre boliger som har brug for at blive renoveret

grunden til at vi omlægger vores lån i vores private boliger er for at få et større råderum så vi kan renovere vores boliger her omlægger vi lånene så staten kan malke

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to og tre stillet af det samme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

for

ønsker nogen at udtale sig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

er sluttet for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

af udvalget har meddelt mig at de ønsker at tage ændringsforslag nummer fire i betænkningen tilbage ønsker nogen at optage dette

endvidere har enhedslistens medlemmer af udvalget meddelt mig at de ønsker at tage ændringsforslag nummer fem i betænkningen tilbage

er ændringsforslaget bortfaldet ønsker nogen at udtale sig

ændringsforslag som fastholdes det at forskere får adgang til bibeskæftigelse hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse ændringsforslaget fjerner

mulighed for at andre grupper kan have bibeskæftigelse i op til tolv timer om ugen i gennemsnit uden fornyet

det er fordi vi er nogle stykker der igennem hele forløbet har været kritiske over for at man generelt åbner op for at flere udlændinge kan have bibeskæftigelse uden først at søge om tilladelse og derfor har vi i udvalgsbehandlingen forsøgt at stramme op og ændre på det oprindelige forslag fra ministerens side og det er langt hen ad vejen lykkedes hvilket det seneste ændringsforslag er udtryk for jeg skal sige at det er stillet af socialdemokratiet enhedslisten sf og dansk

er blevet ramt af nogle meget meget rigide regler

en der var ude at holde foredrag om sit arbejde og det var selvfølgelig kriminelt derfor var

sige alle men næsten alle partier her i folketinget enige om at det

det er noget vi skal ændre på socialdemokratiet kaldte sågar den eksisterende lov for en skør udlændingelov derfor var der også til førstebehandlingen bred politisk opbakning til

det giver jo god mening at man for eksempel kan arbejde som udlænding

ved siden af i sammenhæng med sin hovedbeskæftigelse eller at man som ulønnet kan gå ud og hjælpe som træner i en lokal fodboldklub det giver god mening socialdemokratiet

lovforslaget imødekommer de her uretfærdigheder og vi synes grundlæggende at lovforslaget er godt socialdemokratiet ønskede dengang at undtage landbruget

på trods af at dansk landbrug i høj høj grad nyder godt af udenlandsk arbejdskraft og så ønskede de at undtage boreskibe af alle ting

jo på trods af at der mig bekendt de sidste par år er blevet givet nul som i nul opholds og arbejdstilladelser til ansatte på boreskibe da det sidstnævnte så viser sig ikke at være juridisk muligt laver socialdemokratiet det nummer som vi ser her de fjerner tæppet under næsten hele lovforslaget med et ændringsforslag der gør

af det her og ikke resten af de cirka tolvtusind udlændinge som arbejder under de her ordninger i i danmark det vil så sige at vi står tilbage med et lovsystem der er reduceret for rigtig rigtig mange udenlandske arbejdstagere til fortsat at være hvad herre mattias tesfaye kaldte en skør udlændingelov og jeg minder om at det

på et tidspunkt hvor danmark hungrer kvalificeret arbejdskraft

skulle komme fra udlandet så jeg håber for at afslutte her at socialdemokratiet er klar over hvad det egentlig er de gør ved det danske arbejdsmarked og ved de rigtig rigtig mange udlændinge som bidrager positivt til vores samfund jeg håber også at socialdemokratiet vil komme herop så vi kan tage en konstruktiv snak om hvorfor socialdemokratiet ønsker at ramme vores udenlandske arbejdstagere

så for god ordens skyld vil jeg gerne sige i forhold til det gode ændringsforslag der er

radikale om at inkludere musikere

at det er kommet så sent at vi ganske enkelt ikke kan vurdere om det er i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser og derfor er nødt til stemme imod det som det ligger nu men at det selvfølgelig er noget vi gerne vil se på i

arbejdsmarked når det der var behov for var

at adressere nogle af de det er jeg enig i fjollede enkeltsager der har været fremme

må bare melde hus forbi i forhold til venstres ordførers

her lovforslag løser det problem som vi diskuterede under førstebehandlingen og som har været formålet med det

det står vi meget gerne på mål for så jeg synes at venstres ordfører kan pakke de der sådan lidt fornærmede anklager

ønskede at undtage de cirka to tusind der arbejder i dansk landbrug men

omkring titusind udlændinge som ville have nydt godt af det her og pludselig fra den ene dag til den anden går man ud og siger at det kun er forskerne det vil sige

en gruppe der skulle nyde godt af det her på

eller hvis det var op til os tolvtusind til at det nu bliver en minimal brøkdel det er da i mine øjne virkelighedsfjernt at komme med sådan en udmelding under førstebehandlingen

at vi landede det helt logiske sted hvor vi forholder os til de problemer der var oppe og som førte til førstebehandlingen af det her lovforslag i forhold til forskere og i forhold til musikere jeg tror det oboist helt konkret

der er en lytten til de bekymringer helt legitime bekymringer om at åbne op for social dumping i et omfang som vi ikke vil være med til og som jeg synes at regeringen bør anerkende

jeg må melde hus forbi i forhold til venstres kritik her

det juridiske det var vi lodret imod fordi vi mener at dansk landbrug virkelig virkelig har god gavn af

man ikke kunne undtage det på baggrund af den lillebittebitte forhindring vælger socialdemokratiet som jo har stået og talt varmt om at det her er et godt lovforslag

de her lempelser for alle udlændinge bortset fra forskere de er altså en ret lille del ud af de tolvtusind så man går fra stort set at omfavne lovforslaget som det er til

haft et mere kønt forløb

en forsker eller en anden udlænding som bliver omfattet af det oprindelige lovforslag fra regeringens side

her regler vil godt i dag kunne tage bibeskæftigelse så man har reelt

af systemet som det er i dag det er rigtigt at i dag kan man godt gå ind og søge om det man skal udfylde som jeg husker det en nitten sider lang ansøgning det er jo helt hul i hovedet

en professor fra for eksempel usa der kommer hertil og

gå ud og holde et foredrag om sit arbejde eller deltage i sin søns

fodboldtræning som træner

er jo også derfor jeg i første omgang roste socialdemokratiet for at sige lovforslaget lovforslaget imødegår de her uretfærdigheder det er så åbenbart ikke det

fordi de har taget bibeskæftigelse det er der ikke debatten der har været i medierne og også den debat

været forkert den har været manipulerende man skal huske at orientere og spørge om lov

for folk der kommer hertil for at bidrage som kommer hertil fra udlandet for at arbejde ikke mindst i en tid hvor vi hungrer efter kvalificeret arbejdskraft den præmis er df ikke altid enig i det er også derfor jeg slår så hårdt på lige præcis socialdemokratiet for de

at lovforslaget var godt de støttede vores intention under førstebehandlingen

er det så dem der går ind og laver en kovending og gør at noget der ville være rigtig rigtig godt for en stor del af de udenlandske personer der arbejder i danmark nu bliver fortyndet til

sin søns fodboldklub som træner eller at man kan gå ud

arbejde op til tolv timer om ugen i noget der ligger i forbindelse med ens ens hovederhverv

ordføreren fik det til at lyde som om man bare kunne gøre lige hvad man ville køre taxa eller hvad ved jeg det står altså meget klart i lovforslaget at bijobbet skal være i sammenhæng med ens hovedbeskæftigelse det syntes vi var en rigtig rigtig god idé

socialdemokratiet også var en rigtig god idé indtil andenbehandlingen hvor de nu har fortyndet det til kun

i folketinget kan være imod at gøre det lettere for de mennesker der kommer til landet for at gøre en tjeneste for det danske samfund og for at bidrage og som gerne vil

og gør det endnu sværere det fatter vi simpelt hen ikke kan være i nogens interesse i hvert fald ikke i det danske samfunds interesse derfor har vi så ud over

som bare går ud på at komme den

også har været meget fremme i medierne og som jeg ved har en meget stor konkret betydning for landets klassiske

symfoniorkestre det er simpelt hen et forslag der

der træder til for at hjælpe et sygdomsramt

blive straffet fordi de går ind som vikarer

sådan nogle orkestre er ret sårbare over for sygdom

det måske er et område hvor vi på trods af den uenighed der er generelt kunne blive enige om at vi her har en interesse i at

minoritet men trods alt en del af danskerne for hvem

at symfoniorkestre i hele landet får mulighed for at

er jo helt afhængigt af at der kommer folk fra udlandet og har lyst til at spille

meget meget svært at se hvem det kunne genere

ikke en skør udlændingepolitik det er jeg fuldstændig

i efteråret to tusind og sytten og de viste klart at reglerne om udenlandske arbejdstageres bibeskæftigelse ganske enkelt er utidssvarende

så både en skatteforsker og flere musikere der stod frem

på at de nuværende regler ganske enkelt er for ufleksible

har regeringen så fremsat et lovforslag

smidiggør reglerne så det ikke længere er nødvendigt at søge arbejdstilladelse hver eneste gang en arbejdstager ønsker at udføre bibeskæftigelse samtidig ændrer vi ikke på de gældende regler og krav som vi stiller for at komme her til landet som udenlandsk arbejdstager da lovforslaget blev fremsat i sin tid var

politisk enighed om at reglerne netop skulle ændres fordi det var blevet for ufleksibelt socialdemokratiet

ikke giver nogen som helst form for mening i mit sind hvorfor lige præcis

viser sig at det juridisk ikke kan lade sig gøre at undtage ansatte på boreskibe ja så vælger socialdemokratiet

at en stor del af lovforslaget skal falde væk så det nu kun er forskere der kan få

seneste to år netop som herre marcus knuth var inde på er givet nul opholdstilladelser og arbejdstilladelser

og jeg må altså også bare sige helt ærligt at jeg synes det er dybt dybt utroværdigt at vi har et socialdemokrati der i første omgang bakker op om

at vi nu skal have nogle mere fleksible regler fordi det her

utidssvarende men når vi så kommer til målstregen

en rigtig god forklaring til de musikere der arbejder for andre orkestre og til de højtlønnede udlændinge der er her på beløbsordningen

har bestyrelsesposter og til den fodermester der ønsker at give en hånd med på nabogården hvis det kniber jeg kan ikke forklare det over for dem men jeg glæder mig rigtig meget til at der kommer en socialdemokratisk ordfører herop og forklarer resten af folketinget

dansk folkeparti er jo med i det her imod regeringen på det her felt

fuldstændig åbne og ærlige her er der et punkt der skiller os det har man været åbne om hele vejen igennem og derfor mener jeg

klandre dansk folkeparti for på det her felt jeg er politisk uenig med dansk folkeparti men sådan må det være man har i det mindste været ærlig modsat socialdemokratiet så har jeg noteret mig at radikale venstre jo har fremsat et forslag om at arbejdstagere der har opholdstilladelse efter bestemmelsen om individuelle kvalifikationer på lige fod med forskergruppen skal omfattes af smidigere regler

få foretaget en juridisk vurdering af forslaget

alene derfor kan regeringen ikke på nuværende tidspunkt støtte det her forslag fra radikale venstre men jeg kan sige at vi vil få foretaget en juridisk vurdering af forslaget

til førstebehandlingen meldte socialdemokratiet at vi kunne støtte lovforslaget med et ændringsforslag og når vi var optaget af ikke bare

var det fordi vi kunne forstå på 3f at en bekymring for at lovforslaget åbnede for øget risiko for social dumping

noget begrebsapparat der gør at hun kan forstå hvad det her dog handler om fra

om en ganske velbegrundet frygt for at lovforslaget åbner for øget risiko for social dumping

ikke om at straffe den enkelte eller hvad det var ministeren var ved at rode sig ud i det handler

i alle mulige sammenhænge angriber og adresserer herinde og således også på det

vi har haft et langt forløb det har både venstres ordfører og dansk

lade sig gøre at tage offshoreindustrien med på grund af menneskerettighederne

den mediedebat der førte til at lovforslaget

nu må regeringen komme med noget og det kunne simpelt hen ikke gå hurtigt nok vi kommer

i efteråret var der ikke et ord om social dumping

3f boreskibe eller fodermestre eller noget

og så skal jeg ellers love for at så løb

alt hvad socialdemokratiet overhovedet kunne helt ærligt

optagethed af at kæmpe mod social dumping er ikke kommet lige pludselig

lovforslag som åbnede en så bred port for bijobberi for udlændinge i danmark

var regeringen fremlagde før vi kunne forholde os til det det der billede regeringen prøver at tegne af at der ikke var nogen af de her elementer oppe under førstebehandlingen

støttede lovforslaget ubetinget under førstebehandlingen

hen ikke at socialdemokratiet har

indædt had mod fodermestre og landbruget det har jeg

dansk økonomi og skaber rigtig mange arbejdspladser

også kunne have stor gavn af men jeg skal love for at det kommer i fuldt flor her og hvor er det bare ærgerligt hvor er det ærgerligt at man i første omgang kalder på handling

tilbage med et lovforslag og på den baggrund trækker vi ændringsforslaget

der er nogen der ønsker at optage ændringsforslag nummer 8 da det ikke er tilfældet er det bortfaldet ønsker flere at udtale sig da det ikke er tilfældet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

ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget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

lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag

af et mindretal tiltrådt af et flertal eller om ændringsforslag nummer otte ti tiltrådt af et flertal

der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal tiltrådt af et flertal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

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og syv

der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni

der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal tiltrådt af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tolv og tretten tiltrådt af et flertal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

eller kommer på sygehus regeringen

at der indføres et tolkegebyr når man kommer i sundhedsvæsenet

og det vil selvsagt øge uligheden i sundhed

og forældre til syge børn eller børn der kommer til lægen selv undtages fra gebyret ministeren

lave de her undtagelser og vi synes det er helt centralt at de her undtagelser fremgår af

så man kan læse dem i lovteksten og så danmarks internationale forpligtelser i forhold til at beskytte børn og mennesker med handicap også er sikret uanset hvilken minister der sidder

læge eller jordemoder eller kommer til scanning omkring ti gange et gebyr på

får en undtagelse fra tolkegebyret

eller hvis man ikke har kontrol over sin egen økonomi

vi ved er en hyppigt anvendt metode inden for social kontrol

i sundhedsvæsenet efterfølgende

kunne få dokumentation for de skader overgrebet har medført

det kunne for eksempel være mæslinger som vi har stigende problemer med her i

eller at mennesker som er i målgruppen for aktuelle vaccinationsprogrammer

undtagelser som vil mindske de sundhedsmæssige skadevirkninger som et tolkegebyr i sundhedsvæsenet vil medføre uanset hvad er det enhedslistens holdning at

om gratis adgang til lægehjælp over bord

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer syv af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

ønsker nogen at udtale sig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

ønsker nogen at udtale sig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

der er som bekendt ingen minister på dette område det er folketingets ansvar jeg vil lytte opmærksomt til debatten om

og jeg giver indledningsvis ordet til fru christine antorini som ordfører for socialdemokratiet dem der ikke vil blive her forlader salen i god ro og

som har fået navnet antorini skaarup arbejdsgruppen fordi jeg har

diskutere hvordan

forbedre vores arbejdsformer hvordan

demokratiets udvikling har konkrete forslag og gerne vil følge med og dermed samlet set få en mere levende

et af de første forslag som ligger i anbefalingerne her i betænkningen og som der er enighed om at undersøge om der er

er ministeren selv der kan træffe beslutning

folketinget hver gang skulle ændre hele lovgivninger

en minister kan gennemføre gennemføre forsøg eller andet som ikke er i overensstemmelse med det flertal der er i folketinget

god idé at få undersøgt nærmere hvorfor der også afsat penge til

de forskellige udvalg og er det noget som

sådan at magten i højere grad kommer tilbage til folketinget

vi har det der hedder onsdagsspørgetid

hvor de forskellige partiledere kan stille spørgsmål til statsministeren

kan indkalde til en åben spørgetime med deres minister

levende debat i de forskellige fagudvalg

løbende har en mulighed for at have en dialog med ministeren

en del af en forligskreds

selvfølgelig de normale værktøjer som kan være at stille udvalgsspørgsmål og andet men

i vil vi gennemføre forsøg med

hvordan vi kan få en mere levende debat her i salen

åbnes for at man kan have en dialog med ministeren allerede i starten og ikke bare i slutningen

det egentlig er vi er optaget af og hvor de politiske forskelle er og selvfølgelig også hvad der forhåbentlig kan samle til sidst

og det er faktisk en mulighed for

er også derfor jeg håber at det hovedindtryk der står tilbage

en bredde af partier der siger det her vil forbedre arbejdsformerne og det er i øvrigt arbejdsformer

vi får vedtaget dette

ønske i arbejdsgruppen om at man i højere grad kan trække på den ekspertise der er hos embedsmændene i ministerierne

og den ekspertise ville det være rart hvis folketingsmedlemmerne

er det sådan at det kræver at ministeren også

kan være en risiko for at jeg bliver sat i en situation hvor jeg skal forholde mig politisk til noget og det skal embedsmænd selvfølgelig ikke så vi synes

bredere i forhold til folketinget samtidig med at vi beskytter embedsmændene så de ikke bliver udsat for et politisk pres

er jo en minister der skal stå til ansvar for sagen

et regeringsskifte på et tidspunkt og vi vil være meget åbne

også selv om ministeren ikke måtte være til stede

som jeg håber vi i arbejdsgruppen kan arbejde videre på

diskutere

kompetenceløft til alle medarbejdergrupper der er også mulighed for kompetenceløft som folketingsmedlem

er inden for relativt få områder vi har en god sprogtjeneste

blive dygtigere til engelsk fransk og tysk

men det er ligesom også det der er og som folketingsmedlem også kan kvalificere sig i nogle af de discipliner som er vigtige

det er vigtigt at vi som folketingsmedlemmer også hele tiden kan kvalificere os

de dagsordener der er relevante

jeg bare igen sige tusind tak for samarbejdet

mange gode forslag som vil vitalisere arbejdet herinde og jeg glæder mig utrolig meget til at se hvordan det bliver udmøntet i efteråret og jeg håber at både mange udvalg

aktive kræfter der har været i gang

nu står vi så her med den store betænkning med alle indstillingerne

det er gode fornuftige tiltag og ja det er også helt korrekt at der har været enkelte tiltag vi

ikke har kunnet opnå enighed om men det her

fornuftige forslag og alle sammen med det formål at vi alt andet lige værner om en konstruktiv debatform der også er med til at

hundredåret dagen efter hundrede årsfejringen

og den fine bog vi modtog i går måtte forfatteren med skam indrømme

forretningsordenen har været ændret to og fyrre gange

og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti

ikke er ensbetydende med at vi gennemfører revolutionerende ændringer men snarere små justeringer af

løbende har vores arbejdsformer og forretningsgange til debat især hvis det kan give anledning til at forbedre rammerne for den måde vi drøfter politik med hinanden på og skabe en større åbenhed og en større

for enhedslisten er det ikke mindst vigtigt at

for interesseorganisationer foreninger og

derfor vil jeg sige at vi er generelt kritiske over for hastebehandlinger hvor der dispenseres fra

og vi synes derfor det er udmærket at der kommer lidt mere fokus på det problem sådan at vi at vi får en årlig udarbejdelse af en redegørelse

hvor de almindelige procedureregler ikke er blevet anvendt vi synes

også det er en uskik at der i for stor udstrækning

både gør lovforslagene mere uoverskuelige og gør det vanskeligere at tilslutte sig lovinitiativer på et område fordi de sammenkædes med forslag på helt andre områder selv om der ikke er en eksisterende indbyrdes logik og vi synes det er godt at der også her er en enighed om at det så vidt muligt skal undgås

gennemfører forskellige forsøg som

også lige sige at der er områder hvor vi i enhedslisten har været en smule

det ene har været i forhold til fremrykning af fristerne for fremsættelse af beslutningsforslag

hvis der havde været en tilsvarende bestemmelse i forhold til

jeg vil også godt lige knytte et par bemærkninger til de ændringer der sker omkring samrådene

ændringer af rammerne for afholdelse af samråd har det været vigtigt for os at der ikke blev foretaget ændringer i forretningsordenen der på nogen måde begrænser mulighederne for at anvende samrådene til at komme til bunds i sager

derfor vil jeg godt her understrege at vores tilslutning til de vejledende tidsrammer for samrådene sker med den klare forudsætning at de vejledende retningslinjer

kan fraviges hvis spørgeren udtrykker ønske om det og vi noterer os i den forbindelse at der er en fælles opmærksomhed på at såvel udvalgene som samrådsspørgsmålene er forskelligartede og at det i

helt specifikt nævnes at der ved samråd af for eksempel seks syv timers varighed bør indlægges pauser når jeg nævner det

er det ikke fordi vi i enhedslisten synes at lange samråd i sig selv har en kvalitet det synes vi på ingen måde men vi synes det er rigtig vigtigt

understrege at der hvor behovet er der skal muligheden også være til stede med de bemærkninger

enhedslisten tilslutte sig ændringerne af forretningsordenen og jeg skal hilse fra kollegaerne

at få opdateret vores straffelovs bestemmelser

kan følge med den teknologiske udvikling det er godt

tvivl om at den teknologiske udvikling jo giver uanede muligheder den gør os mere fleksible den gør os mere uafhængige af tid og sted

men de samme muligheder åbner altså også

nye typer af misbrug

også overgreb den teknologiske udvikling har naturligvis medført større krav til hvad man sådan kan kalde digital dannelse

er behov for at få skabt en debat og en dialog om hvad der er acceptabelt og hvad der

det her lovforslag skal bidrage til for det er svært at finde ud af hvad man kan

man ikke kan for alle er jo på sin vis nye i den digitale tidsalder ingen kan fortælle os

vi bør gøre det men vi bør have nogle pejlemærker for hvordan vi skal opføre os i den digitale verden

for hvordan vi opfører os i den fysiske verden der dukker hele tiden nye fænomener op som kan få meget store konsekvenser senest har vi haft historier om hævnporno løbende har vi har vi historier

uberettiget overvågning andre historier vælter

om deling af billeder og videoer uden samtykke og ikke mindst digital mobning det er alle sammen fænomener som er ubehagelige for dem det går ud over

som er acceptabelt derfor er det her en helt ny arena vi bevæger os ind på i de her år uden klare og fastsatte spilleregler de kunne i hvert fald godt være mere up to date og det er det vi synes er godt ved det her lovforslag altså at der bliver lavet en ny bestemmelse i straffeloven om uberettiget overvågning af en persons færden ved hjælp af en gps eller andet apparat

har efterspurgt det kan ikke være sådan at man har lov til at benytte

til uberettiget at overvåge folk med

for almindelige folk virker det helt absurd men ikke desto mindre

har der været behov for at skærpe lovgivningen her

vi er inde på mediernes domæne at hvis

bødestraffen nu ganske betragteligt den bliver faktisk femdoblet

niveauet for

æreskrænkelse i den forbindelse hvad kan de så få i erstatning

tredoblet vi synes at det er vigtigt at der helt generelt

lovforslag er fokus på medierne og de ansvarshavendes ansvar

tvivl om at det særlig i medierne allerede har skabt lidt debat

at medierne også er opmærksomme på at det her er noget vi er nødt til at have bedre fat om der er og skal ikke være tvivl om

skal kunne betale sig at spekulere i om man kan gå over grænsen for freds og æreskrænkelser og det gælder også medierne

er der behov for at vi får skærpet

altså lovforslaget vi synes der er behov for at lovgivningen her bliver bragt ind i den digitale tidsalder og vi håber på at vi

god debat om hvad det er for en adfærd vi skal have i den digitale verden det gælder

påtage sig et ansvar for hvad det er for en adfærd som også finder sted i deres regi så

som bygger på et grundigt arbejde fra straffelovrådet som er kommet med en række indstillinger

og forslag som indgår i det her forslag

mange måder er et positivt forslag der er lagt op til fra regeringens

hårdt ned på uberettiget brug af gps skærper de muligheder der er for at man kan komme efter folk der på den her måde udsætter andre for

overgreb i forhold til deres ret til privatliv vi ser

meget meget positivt på at regeringen er kommet efter den her sag

par sager i medierne så det er meget positivt at regeringen har valgt at omfatte det

i forslaget der lægges også op til at man på straffronten kigger en lang række af bøderne igennem når det kommer til

der vil jeg særlig bemærke den del der angår ansvarshavende redaktører hvor man jo lægger op til at bødeniveauet

adfærdsregulerende signal så man sikrer at det

en sport at gå lige til grænsen

hvad man kan tillade sig i forhold til folks privatliv i forhold til at krænke folk i medierne

at man femdobler bødestraffen når det kommer til

drejer sig altså om nogle meget grove krænkelser så det er utrolig positivt at det det i hvert fald medtages ligesom det er positivt at man vil kigge på tortgodtgørelsen som i øjeblikket ligger på

det foreslår regeringen så tredoblet men jo samtidig også fremskrevet så beløbet udvikler sig og ikke bare fryser fast i to tusind og

fint så ligger der nogle tanker i

straffeloven giver ikke mulighed for det i dag og det er noget af det man ønsker at

det drejer sig som sagt om et meget stort forslag det er også derfor jeg egentlig synes det er værd at rose at regeringen har fremsat det nu så kan vi få tid til

diskutere det igennem hen over sommeren og så regner jeg selvfølgelig med at ministeren disker op med noget kaffe og nogle embedsmænd som vi så i retsudvalget kan stille nogle spørgsmål

få afdækket det der måtte være inden vi kan behandle forslaget

vi ser i hvert fald meget velvilligt

at gøre livet lettere for de ofre der er for freds og ærekrænkelse

livet sværere for gerningsmændene som typisk er massemedier men som jo også kan være andre der ytrer sig eksempelvis på sociale medier lovforslaget bygger ganske rigtigt på en betænkning

straffelovrådet men bygger jo altså også på et beslutningsforslag

fremsat af mig selv

jeg synes jo det er nok så vigtigt

i lovforslaget er en til en de samme som stod i beslutningsforslaget

sigtede en person for drabet ekstra bladet fandt anledning til at lave en forside hvor

billede af den pågældende jeg tror ikke man kan gøre sig noget begreb om

hvor hårdt det er først at blive varetægtsfængslet

at se sig selv udstillet på forsiden af en af landets

manden fik erstatning for uberettiget varetægtsfængsling men han gik aldrig videre med sagen for systemet er i dag indrettet sådan at hvis man ønsker at sagsøge

medie skal man selv ud og antage en advokat man er om jeg så må sige

havde den pågældende altså ikke overskud til anderledes var

eddy og søren som gennem længere tid fik udstillet deres privatliv også i ekstra bladet og

de havde et fagforbund i ryggen og havde derfor mulighed for at sagsøge det pågældende medie

kendte mennesker som jo ganske rigtigt er kendte men først og fremmest er de jo altså mennesker og alle mennesker også kendte mennesker har altså ret

en vis beskyttelse af deres privatliv der er sager hvor medier ligger på lur

for at se om nogen er gravid det er

normalt en lykkelig begivenhed men man har jo som oftest lyst til selv at være den der overbringer nyhederne og ikke at det skal overlades til et ugeblad eller

i alle disse sagstyper ønsker vi altså at gøre

sagsøge ved at give mulighed for at

antage en advokat når der så er tale om et brud på straffelovens bestemmelser om

vi taler om en tredobling af erstatningsniveauet og det pågældende medie skal idømmes en bøde der er tre gange så høj som i dag og fem gange så høj hvis det er

er der også tale om en kraftig forøgelse af bødeniveauet ved overtrædelse af navneforbud det er sådan i dag

man altså en bøde på sølle fem tusind

en del af lovforslaget at krænkelserne jo i dag på grund af internettet lever videre altså i gamle dage blev

der pakket fisk ind i avisen dagen efter den var kommet på gaden

avisartiklerne lever videre på internettet når man går ind og

kommer de her krænkende artikler frem der

for det medie som har bragt historien også at sørge for at artiklerne og billederne bliver fjernet fra internettet igen så alt i alt er der rigtig mange

lovforslaget som samlet set vil gøre at de mennesker som bliver hængt ud for noget de ikke har gjort eller som får krænket

altså får større sandsynlighed for at retfærdigheden sker fyldest

der giver et plaster på såret som er større end det plaster man får i dag og forhåbentlig vil det her også have en afskrækkende

præventiv virkning over for

er et område som længe har trængt til en

kalde det modernisering og derfor ser vi i

enhedslisten meget positivt på at det

vil ske når det er sagt er det her jo også et ømtåleligt område for lige så vel som at retten til et privatliv skal beskyttes og lige så vel som at vi skal have et værn mod æreskrænkelse lige så vel

skal vi ikke krænke ytrings eller pressefriheden det er på ingen måde nu at der skal gøres

fjerde statsmagt til at kontrollere magthaverne derfor er det rigtig vigtigt at vi finder en balance og det er lige præcis det som straffelovrådet straffelovrådet har gjort i deres betænkning som det her lovforslag

bygger på vi er i udgangspunktet positivt indstillet over for lovforslaget men vi skal først se alle høringssvarene for at være sikker på at balancen

det her forslag nu til behandling i salen i dag og så igen

i næste i næste samling og derfor

at give en positiv tilkendegivelse

se frem til udvalgsbehandlingen og

samtidig er det helt grundlæggende i et frit samfund at folk ikke bare kan få krænket deres privatliv uden det får konsekvenser for dem der gør det og vi kan selvfølgelig heller ikke have et samfund hvor det kommercielt kan betale sig at bringe urigtige historier om andre mennesker eller krænke deres privatliv for nogle år siden da folketinget her i salen debatterede et beslutningsforslag om skærpelse af straffen for freds og æreskrænkelser var liberal alliances udgangspunkt

allerede på det tidspunkt ikke havde ret til at bringe urigtige historier om andre og at man ikke havde ret til at krænke andre menneskers privatliv sådan var loven jo allerede

være noget galt og så må der være brug for at nogen skal ændre noget

er det glædeligt at vi med det her lovforslag sætter ind hvor der er behov det er fornuftigt at man skærper sanktionerne over for medier og privatpersoner der krænker privatlivets fred ved at sprede krænkende oplysninger til befolkningen det er fornuftigt at der med forslaget kommer bedre beskyttelse af ofre ved at lettere og enklere at få fjernet krænkende oplysninger fra internettet og ved at dommere kan pålægge den krænkende person eller andre der måtte have rådighed over materiale at fjerne det krænkende materiale fra internettet det er fornuftigt at man giver ofre bedre forhold ved at anklagemyndigheden efter anmodning fra den krænkede kan føre sager det er fornuftigt at tortgodtgørelsen øges så den økonomiske kompensation øges

at uberettiget overvågning af en persons færden ved brug af gps eller lignende teknologi bliver kriminaliseret så vi beskytter folk imod overvågning

lovforslaget kan man vel godt tillade sig at sige har sit udspring i den famøse se og hør sag hvor flere kendte danskere fik deres privatliv

lovforslaget har jo ikke været i høring endnu jeg forstår at

det og så bliver det genfremsat efter sommerferien

ikke sendt i høring og vi har ikke fået høringssvar endnu

helt grundlæggende princip rigtig gerne vil høre de mennesker og

berørt af det vil vi også gerne se høringssvar fra men når det så er sagt vil jeg

umiddelbart er positive over for det her lovforslag for det første

er det et særdeles gennemarbejdet lovforslag som i store træk bygger på straffelovrådets straffelovrådets betænkning om freds og ærekrænkelser og for det andet

vi enige med ministeriet er brug for en styrkelse og modernisering af straffelovens bestemmelser om freds og privatlivskrænkelser særlig med henblik på den øgede digitalisering af vores samfund internettet har demokratiseret vores samfund flere end nogen sinde før har således mulighed for at komme til orde men det har også en slagside skadevirkningerne er endnu større nu når det gælder freds og ærekrænkelser på nettet krænkelser

som en steppebrand og det kan praktisk talt være fuldstændig umuligt at få fjernet krænkelserne derfor er vi særlig glade for den del af lovforslaget som omhandler pligten til sletning af udtalelser meddelelser eller billeder i forhold til

mediebranchen indeholder lovforslaget en række lovændringer som ikke er en del af straffelovrådets betænkning det drejer sig blandt andet om nedlæggelse af referat eller navneforbud i private straffesager og skærpelse af straffen for overtrædelse af forbuddet og

en udvidelse af medieansvarsloven så mediestøtten fremover kædes sammen med medieansvarsloven og dermed pressenævnet og de presseetiske regler umiddelbart er det også lovændringer som vi kan støtte det virker fornuftigt at modtagerne af mediestøtten også bliver underlagt pressenævnet og de presseetiske regler men igen her vil vi gerne se mediebranchens kommentarer til lovforslaget

er vi positivt stemt over for lovforslaget og glæder os til at se høringssvarene og

ikke har givet ofrene for æres og fredskrænkelser den beskyttelse som vi som samfund skylder dem men intet ondt ord om ventetiden eller den lidt usædvanlige proces med fremsættelse nu og så genfremsættelse efter sommerferien for til gengæld bygger lovforslaget jo på et grundigt arbejde ikke mindst straffelovrådets betænkning

også på et beslutningsforslag som det har været nævnt her det giver os også god mulighed for at

lovforslaget inden det så genfremsættes

når folketinget samles igen til oktober så det er

synes det er en rigtig god og fornuftig proces

en tilsvarende proces på andre dele af retsområdet men her hilser vi den i hvert fald velkommen vi er

jeg vil nævne nogle af dem indførelsen af betinget offentlig påtale af de groveste æreskrænkelser

samfundet stiller sig op ved siden af ofret og hjælper hvor man i dag har stået meget alene selv i situationer der har været meget voldsomme

meget grænseoverskridende overgreb og meget ulige magtforhold

første gang blev jeg en lillebitte smule bekymret for om om det åbnede op for lidt for mange

også på baggrund af den lidt hårde offentlige debat vi har

men jeg synes omvendt også det ville være lidt underligt hvis jeg skulle trække folk i retten

men sådan som jeg forstår det er der tale om de groveste freds og æreskrænkelser og altså ikke de der øgenavne vi indimellem kommer til at kalde hinanden og det kan vi selvfølgelig øve os på at

målet her er ikke at vi skal begynde at trække hinanden i retten for at deltage i den offentlige debat men det er at

kan komme ofre for meget meget

injurier til undsætning og at samfundet kan stille sig på deres side

at vi nu giver mulighed for at man i forlængelse af en dom også bliver pålagt at fjerne æreskrænkende materiale der har været sager for nylig hvor spørgsmålet jo var at ja nu var der faldet en dom men dér materiale lå stadig væk frit tilgængeligt og hvad skulle der ske med det der er det her jo et konkret svar på hvad der så skal foretages det er rigtig godt og fornuftigt det præciseres

i private straffesager også fornuftigt vi hilser også de her markante forøgelser af bødestraffen for freds og æreskrænkelser og overtrædelser af referatforbud

velkommen tilsvarende også

synes vi også meget fornuftigt og helt proportionalt med det overgreb det er at

for den her type æres og fredskrænkelser endelig er vi også meget glade for det der bliver lagt op til på medieområdet det er noget vi har talt om i flere år og jeg ved at det juridisk har været rigtig svært at komme i mål med altså at medier der får mediestøtte skal være omfattet af medieansvarsloven og tilmeldt pressenævnet jeg kan ikke helt forstå om det er det der ligger i den formulering der står

at de bliver omfattet af medieansvarslovens særlige ansvarssystem om det så er pressenævnet eller noget andet det bliver der nikket til at

efterlyst og vi er rigtig glade for at regeringen også har taget det med i sit forslag så alt i alt er vi meget positive

bødeforøgelser over for medierne for vi

men jeg jeg synes det er helt fair og rimeligt her men derfor

selvfølgelig alligevel frem til at høre hvad medierne har at sige om det om

ser frem til debatten med interessenterne og i øvrigt også

faktisk også kan blive enige om noget som er temmelig

er noget der alligevel er så gennemgribende at det er noget vi måske kan blive enige om

et meget bredt flertal i folketinget det synes vi vil være rigtig smukt og

forestiller os bestemt at vi skal være en del af det flertal

det er godt at vi nu lægger op til at modernisere loven

og ytringsfriheden samtidig med at vi kan se at digitaliseringen giver os en række nye voldsomme udfordringer lovforslaget som vi ser det er et forsøg på

følge med den udvikling sf er overordnet positive over for lovforslaget men tager naturligvis først endelig stilling når

genfremsættes i næste samling det gør vi med udgangspunkt i at alle jo har ret til et privatliv sit eget vel at mærke men det er der så nogle medier der fortolker sådan at alle har ret til andres privatliv i den forbindelse synes vi det er godt at

også kun at det er ret og rimeligt at mediestøtten

det kan jo betyde at man på nogle redaktioner foretager sådan en økonomisk kalkule omkring brud på loven over for den fortjeneste man kan få ved at bryde den en stigning i bøderne kan forhåbentlig få de ansvarlige til at tænke sig om en

informationer artikler

som man egentlig ikke havde tiltænkt offentligheden derfor har det altid været ulovligt at komme med den slags freds og ærekrænkende udtalelser og udgivelser det bliver ikke mindre forkert af at dele den slags når det foregår på facebook og internettet generelt faktisk kan man argumentere for at det er endnu mere problematisk da det der bliver offentliggjort på nettet hurtigt kan sprede sig til hele verden og det kan være

komme af med det det er enormt svært

på nettet når tingene først er

i det konservative folkeparti er vi overbeviste om at respekten for privatlivets fred er en grundlæggende betingelse for at kunne leve et trygt liv den utrolige teknologiske udvikling som vi har set de seneste år skal ikke skal ikke sætte spørgsmålstegn ved denne betingelse derfor er det vigtigt at vores lovgivning er tidssvarende vi finder os ikke i i krænkelser af privatlivet straffen skal stå mål med forbrydelsen og vi skal først og fremmest hjælpe de ofre der udsættes for krænkelser med lovforslaget

udtalelser altså § to hundrede og fire og tres den gennemsnitlige bødestraf ligger lige nu på fem tusind kroner det foreslår regeringen at

journalister så vel som privatpersoner for chefredaktører foreslås det at femdoble straffen forslaget indeholder også en række initiativer der skal hjælpe med at beskytte offeret her kan nævnes at vi ønsker at tredoble godtgørelsen i disse sager dommeren skal have mulighed for at pålægge medier og udgivere på internettet at slette materiale der vedrører en sag om freds og ærekrænkelse det synes jeg er et fremragende element i det her lovforslag jeg har selv oplevet at blive beskyldt for noget der var forkert og selv om jeg senere blev renset og frikendt så kan man stadig væk finde artikler med de løgnagtige beskyldninger på nettet så det at pålægge udgiverne at rydde op

er efter min opfattelse fremragende desuden indeholder forslaget en kriminalisering af uberettiget overvågning ved hjælp af gps det er også et eksempel på hvordan lovgivningen bliver opdateret til at være mere tidssvarende vi ønsker at beskytte privatlivets fred alle danskere skal kunne leve deres liv i tryghed og vished om at deres private billeder ikke deles på nettet eller at der spredes falske beskyldninger mod dem internettet har accelereret mange vigtige processer i vores samfund til alles bedste men det har også accelereret den hastighed hvormed ulovligt indhold kan spredes derfor er det vigtigt at lovgivningen er tidssvarende vi i det konservative folkeparti er meget glade for det her lovforslag og ser frem til dets videre behandling

salen jeg tror alle sammen vi kan forestille os hvor ubehageligt det må være

af en landsdækkende avis med oplysninger om vores privatliv som vi gerne vil holde for os selv eller med en beskyldning om at vi skulle

tilsvarende gør sig gældende for opslag på facebook som hurtigt florerer rundt om hos folk i hele landet det siger sig selv at det er noget de fleste gerne vil være foruden det er min holdning at alle danskere skal kunne leve trygt og forvente respekt for deres privatliv de seneste årtiers digitalisering betyder at oplysninger via internettet spredes meget hurtigt så hele befolkningen potentielt på meget kort tid kan gøre sig bekendt med dem samtidig kan det være vanskeligt og i visse tilfælde næsten umuligt at få slettet oplysningerne igen hvis for eksempel medierne via artikler på deres hjemmesider eller andre på internettet videregiver oplysninger om andres private forhold eller bringer æreskrænkende beskyldninger kan det derfor krænke en persons privatliv meget meget alvorligt og mere alvorligt end tidligere heldigvis er risikoen for at komme

af en landsdækkende avis ikke stor men når det sker

står konsekvenserne for gerningsmanden slet slet ikke mål med konsekvenserne for offeret der er derfor behov for på den ene side at skærpe konsekvenserne for at begå freds og æreskrænkelser og på den anden side at hjælpe de ofre som udsættes for krænkelserne det er også baggrunden for at det er en del af regeringsgrundlaget at regeringen

der krænker privatlivets fred eller bringer æreskrænkende beskyldninger samtidig har vi jo modtaget en betænkning fra straffelovrådet om freds og æreskrænkelser hvor rådet blandt andet i lyset af den teknologiske udvikling stiller forslag

det forslag vi behandler i dag følger op på det og har til formål at styrke respekten for privatlivet og øge beskyttelsen mod at blive hængt ud på sociale medier og i massemedierne med lovforslaget vil regeringen for det første skærpe bødestraffen for krænkelse af borgernes privatliv straffen står i dag ikke mål med skadens omfang når man har fået spredt oplysninger om private forhold eller private billeder i hele

det må ikke være sådan at medierne i sidste ende kan tjene penge på at krænke borgernes ret til privatliv gennemsnitsstraffen for bøder for freds og æreskrænkelser er i dag på højst fem tusind kr og der er på ingen måde tale om et niveau der afspejler krænkelsen ved lovovertrædelsen eller den gevinst som den ulovlige oplysning måske kan have for mediet niveauet er alt alt for lavt det gælder også selv om journalister og især chefredaktører i visse tilfælde får bøder der er lidt højere der foreslås derfor en tredobling af bødestraffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om freds og æreskrænkelser det gælder generelt uanset hvem der har begået overtrædelsen det vil sige at det jo ikke alene gælder for journalister men

chefredaktører der har et særligt ansvar for at sikre at medierne ikke krænker privatlivets fred foreslås bødestraffen femdoblet bødestraffen for overtrædelse af navneforbud femdobles også uanset hvem har begået overtrædelsen for det andet vil regeringen med lovforslaget sikre en bedre beskyttelse af ofre der har været udsat for en krænkelse lovforslaget indeholder derfor fem initiativer om det blandt initiativerne kan nævnes at der foreslås en tredobling af niveauet for tortgodtgørelse ved freds og æreskrænkelser

der bedre afspejler den krænkelse som de har været udsat for samtidig ønsker regeringen at det skal være lettere og enklere for ofrene at få fjernet de krænkende oplysninger fra internettet derfor foreslås det at dommere får mulighed for at pålægge den person som har krænket en anden at slette det krænkende materiale fra internettet hvis andre har rådighed over materialet på internettet vil man kunne pålægge dem at slette det et andet initiativ der skal sikre bedre beskyttelse af ofrene er at anklagemyndigheden efter anmodning fra offeret skal have adgang til at føre sager om grove æreskrænkelser i dag skal man som udgangspunkt selv føre sagen og eventuelt betale omkostningerne lovforslaget indeholder også en række andre forslag der er blandt andet en kriminalisering af uberettiget overvågning af en persons færden ved hjælp af gps eller andet lignende apparat den digitale udvikling har skabt et behov for at der i straffeloven er

der spiller ind i kampen mod psykisk vold krisecentrene ser eksempler på

som for eksempel kan være sat ind i børnenes bamser

det er det der er væsentligt for mig at vi kan tage de her tiltag uden at indskrænke ytringsfriheden regeringen ønsker en bred og åben debat om lovforslaget både i folketinget og i offentligheden

lovforslaget fremsat for folketinget i denne samling for at kickstarte debatten og efter debatten i dag vil lovforslaget eventuelt blive justeret og så vil det blive sendt i offentlig høring og efter høringen vil lovforslaget blev fremsat for folketinget igen til

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den enogtredivete maj to tusind og atten jeg giver ordet til fru liselott blixt til begrundelse

minister

har kunnet se at der ved ulykker har været mennesker der står og filmer tager billeder

uden at bekymre sig om hvem det er de tager billeder af

og jeg tror vi er i en tid hvor vi bliver nødt til at se på hvordan vi

om hvad regeringen har tænkt sig at

de her ting

sørge for at der ikke er noget der bliver

underrettet pårørende i stedet for at de skal finde det på

kommer med et billede af en ulykke og at man på den her måde får det værste op i folk og

en ulykke og sender nogle gode billeder

er forbudt men hvordan sikrer vi at der også kan fældes dom over det hvordan kan vi sikre at vi får italesat

er almindelig pli og almindelig empati over for de mennesker det her drejer sig om der sidder nogle pårørende derude der ikke ved hvad der er sket når de ser de billeder det er begrundelsen for

og mere generelt respekten for vores medborgere de fleste af os ved jo heldigvis godt hvordan vi skal opføre os og behandle andre mennesker

den digitale tidsalder og udbredelsen af de sociale medier giver os nogle nye udfordringer som vi bliver nødt til

at det er uetisk og fuldstændig uacceptabelt når borgere tager billeder af eller filmer ulykker med tilskadekomne eller omkomne og lægger billederne op på nettet jeg går ud fra at vi alle er enige om det personlige ansvar og vores forpligtelse til at bruge de sociale medier med omtanke i situationer hvor nogle er kommet til skade jeg synes at de der er fristet til at lægge den slags billeder på nettet skal prøve at sætte sig i de tilskadekomnes sted eller forestille sig at det var deres mor far ægtefælle eller barn der var omkommet eller kommet til skade

jo også være strafbart hvis en person offentliggør et billede på internettet af for eksempel et offer for et færdselsuheld så kan det være en overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fire og tres d det er således strafbart uberettiget uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende

under omstændigheder der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden det gælder også døde personer hvis den person der er afbildet giver samtykke til videregivelsen er handlingen selvfølgelig ikke strafbar som eksempel på hvordan bestemmelsen er blevet anvendt er et ugeblad blevet dømt for at have bragt et foto af en mand liggende på en båre

netop var omkommet ved en drukneulykke ugebladet blev også dømt for at have bragt fotos af den omkomne mands hustru som så ud over bølgerne mens eftersøgningen

billederne af hustruen var ledsaget af udtalelser om hendes reaktioner under eftersøgningen i forhold til at sikre at det har konsekvenser når man offentliggør billeder og film fra ulykkessteder på internettet uden samtykke fra de pågældende ja så kræver lovgivningen at den krænkede selvfølgelig anmelder sagen til politiet før politiet kan påbegynde efterforskningen baggrunden for det er at den krænkede som udgangspunkt bør forskånes for at anklagemyndigheden fører en straffesag hvis han eller hun ikke selv ønsker det der vil jo være tale om billeder af private forhold som ved en straffesag kan blive yderligere eksponeret hvis en person offentliggør optagelser eller billeder af identificerbare personer fra et ulykkessted uden samtykke

et ben ved et trafikuheld så kan det også udgøre en overtrædelse af de databeskyttelsesretlige regler

skal deres indhold og handlemåde være i overensstemmelse med god presseskik de vejledende regler om god presseskik indebærer bla

ikke må offentliggøre billeder af genkendelige personer eller nummerplader i forbindelse

har redegjort for findes der allerede bestemmelser der kan bringes i spil afhængigt af de konkrete omstændigheder når det så er sagt må vi jo nødvendigvis forholde os til det faktum at vi lever i en moderne digital verden og internettet gør at privatlivskrænkelser ofte er mere alvorlige

fordi en krænkelse kan spredes meget vidt og meget hurtigt

umulig at få slettet igen derfor er der behov for en styrket og mere tidssvarende beskyttelse af den enkeltes privatliv

et udtryk for med det lovforslag foreslås jo en tredobling af bødestraffen for overtrædelser af straffelovens bestemmelser om fredskrænkelser i blandt andet § to

og tres d og for ansvarshavende redaktører hos massemedier foreslås bødestraffen femdoblet ligesom vi foreslår at styrke forholdene for ofrene ved at tredoble det nuværende niveau for tortgodtgørelse

en del af det lovforslag jeg vil også nævne at regeringen

med den nye databeskyttelseslov har skærpet straffen i forhold til den tidligere persondatalov

det er vigtigt med en debat om det her emne både her i folketinget i den bredere offentlighed og ikke mindst rundt om middagsbordet derhjemme i familierne politiet er opmærksom på udfordringerne med den uhensigtsmæssige adfærd

politiet har oplyst at de har fokus på hvordan de bedst imødegår udfordringen når de rykker ud til en ulykke i forbindelse med et stort motorvejsuheld i marts brugte politiet twitter til at gøre bilister i nærheden

politiet opfordrede samtidig til at folk ikke delte billeder

komme med et oplysningsinitiativ lad os bare kalde det en

som skal være med til at øge borgernes opmærksomhed på deres adfærd i forbindelse med ulykker og få dem til at tænke mere over konsekvenserne af deres adfærd i sådan nogle situationer rigspolitiet vil samtidig generelt vejlede om hvornår videregivelse af billeder og film af andre personer kan være strafbart så forventer jeg naturligvis at politi og anklagemyndighed udnytter lovgivningens muligheder for at retsforfølge overtrædelser af lovgivningen

lejligheden til igen at understrege at vi alle har et personligt ansvar for at sikre os at vi i ulykkessituationer respekterer de involverede og deres pårørende den digitale tidsalder giver nogle nye udfordringer som vi skal være os bevidste vi har desværre set nogle sørgelige eksempler på folks adfærd i ulykkessituationer hvor de har taget billeder eller optaget video af de biler eller personer der har været involveret med både strafskærpelser en debat om emnet i det offentlige rum og rundt om middagsbordet derhjemme og en oplysningsindsats fra politiets side kan vi forhåbentlig vende denne triste

så man ligesom gør opmærksom på de her ting jeg tror faktisk ikke at folk ved at det er ulovligt

tænke sig om jeg tror faktisk heller ikke at folk

en frygtelig tragedie med en fire årig dreng der fik en vindrue galt i halsen

den lille dreng mens de ventede på ambulancen der gik tyve minutter og i de tyve minutter kom der rigtig mange folk til og de folk der så stod der og ikke hjalp til tog billeder og filmede de stod altså og tog billeder og filmede mens der var nogle der kæmpede for at få liv i en lille fire årig drengs krop og

desværre døde han

men det er bare ikke acceptabelt og slet ikke når de pårørende bagefter får at vide hvad der er sket i situationen opdagede de det selv fordi de var optaget

tale til de her borgere og sige gå væk og lad folk arbejde

hun bliver ringet op og får at vide at

motorcykel hun kører hen for

se til stedet og manden og hvordan det går med ham og imens de er der er der så nogle der tager billeder af bil og motorcykel og lægger dem op på facebook

tidligere hvor man kan få chokolade hvis man er den første til at tippe det

nå at fortælle de pårørende om

vi blev nødt til at se på

og hendes bekendte kunne se at der var sket en ulykke inden

børnene at faderen her var død

det fik mig til at tænke én ting er

er faldet nogen bøder spørgsmålet er

vi ikke selv er bekendt med det skal vi også selv tage affære og sige at når vi ser nogle der tager billeder

har taget billedet så har vi jo også selv gjort

det primære i det

tager sig af de mennesker som man ser står der jeg tror ikke på at politiet har været derude

nogen stå og tage billeder eller filme

jo glad for at der i hvert fald sker det at

får lavet den her kampagne og sikrer at der i hvert fald kommer noget op omkring det og så håber jeg selvfølgelig også at man fra ministerens side vil kigge på den her facebookgruppe jeg har sendt navnet videre

ikke at gøre reklame for den her

hvor man faktisk lover chokolade

kan se en mand der ligger på en båre og ja man prøver også at sløre nogle nummerplader

personbil ikkeidentificerbar

man vil arbejde videre med og jeg glæder mig til debatten jeg er glad for at man støtter op om

folketinget understreger vigtigheden af det personlige ansvar og særlig omtanke ved brug af de sociale medier i situationer hvor personer er kommet til skade folketinget tager særlig afstand fra adfærd hvor personer lægger fotos eller filmoptagelser af tilskadekomne køretøjer eller andre kendetegn som gør det muligt at identificere personer på sociale medier uden de pågældendes samtykke folketinget noterer sig at en sådan adfærd efter omstændighederne vil være strafbar

politi og anklagemyndighed til at udnytte lovgivningens muligheder for at retsforfølge overtrædelser folketinget noterer sig desuden at justitsministeriet i denne måned har fremsat et forslag om blandt andet skærpelse af bødestraffen for freds og

og noterer sig samtidig at politiet fremover vil arbejde for at øge borgernes opmærksomhed på

konsekvenserne af deres adfærd i ulykkes

vi mener er rigtigt og ikke mindst om hvad vi i de her sammenhænge mener

som fru liselott blixt

man må sige at man undrer sig såre over at folk ikke har nogen grænser i de her situationer derfor er det vigtigt at

hjemmesider og andet inden man får det her opkald fra politiet

vi mener er rigtig og

forkert på de sociale medier før diskuterede vi spørgsmålet om freds og æreskrænkelser og

vi som samfund mener man kan gøre også når det handler om at gebærde sig på de sociale medier og på nettet i øvrigt jeg tror jo ikke at

er ondsindede men jeg tror at der er behov for at vi sammen sætter fokus på det således at folk ved hvordan det påvirker

der har været udsat for en ulykke

er først og fremmest debatten om det her måske det

medføre at der er færre

vil stoppe op tage billeder og dele billeder på de sociale medier

til en ordentlig adfærd på de sociale medier så samlet set

at vi får sat fokus på det og

er fra dansk folkeparti som ønsker at vide hvad regeringen vil foretage sig for at forhindre at personer offentliggør billeder og film fra ulykkessteder på nettet inden de pårørende er underrettet om ulykken og at billeder og optagelser afslører ansigter nummerplader

oplysninger jeg kan sige det på dansk det er noget ufatteligt svineri for nu at sige det helt ærligt jeg synes at fru liselott blixts eksempel fortæller alt jeg vil ikke gengive det her det

faktisk lige ind i hjertet

at uanset hvor gode ting man

forudsætter om folk så er der altså en stor del af befolkningen som ikke har nogen grænser og hvor nok

må beklageligvis sige at de sociale mediers fremmarch altså på en eller anden måde har gjort det nemmere at viderekolportere eksempelvis de her billeder det var jo ligesom noget andet da de skulle fremkaldes og i en kuvert og så videre og så videre derfor er der al mulig grund til at

hilse debatten her velkommen

spørgsmålet er hvad der gøres ved det og dertil må jeg sige at der jo allerede er regler

ikke mindst straffelovens § to hundrede og fire og tres d om uberettiget at videregive meddelelser eller billeder

anden persons private forhold eller billeder der under pågældende omstændigheder åbenbart kan forlanges unddraget for offentligheden

vil ramme de her tilfælde ministeren har herudover henvist til til databeskyttelsesregler

lige netop og så vidt jeg kunne høre med

det samlede folketings billigelse har førstebehandlet et forslag der sætter straffen væsentligt i vejret for overtrædelser af den her bestemmelse det er glædeligt og det vil man også få glæde af

den relation vi taler om her herudover

med den nye databeskyttelseslov

også skærpet straffen i forhold til persondataloven det får vi sikkert også at se eksempler på i

også efterforskes og

kan man nok ikke fortænke politiet i at det her har været sager som er blevet nedprioriteret for nu at sige det på dansk

faktum er at opprioriterer man noget ja så nedprioriterer man

samme midler noget andet det her har givet været nedprioriteret jeg håber at det kan blive opprioriteret

på det officielle net

ind og se hvem det er der bryder loven og offentliggør de her billeder ministeren henviste til at

rigspolitiet iværksætter en vejledende indsats det tror jeg egentlig også der er behov for jeg kunne godt frygte at de fleste mennesker måske har en fornemmelse af at

glæder jeg mig til at få præciseret over for befolkningen som helhed i håb om

tager det til efterretning og dem der ikke gør det

i øvrigt bliver taget og bliver retsforfulgt

når man deler billeder af ulykker

det er selvfølgelig noget man ikke skal gøre jeg er helt enig i at det er meget moralsk forkasteligt og hvad der ellers er blevet sagt heroppefra i løbet af

at det her må følges op af en eller anden form for fokus på digital dannelse det her er jo desværre ikke det eneste eksempel vi har på at billeder deles hvor det kan skabe meget problematiske

så ud over at vi kan tilslutte os den

politiet kommer med det som jeg tror ministeren kaldte en moralsk opsang

man selvfølgelig ikke deler billeder fra ulykkessteder og

det kan bidrage til at vi tager en debat om hvordan vi skaber den her digitale dannelse

straffeloven jeg tror at mange af de her ting også løses af

som er omkring særligt de unge mennesker som bruger de her medier meget bliver uddannet til at tage en snak med de unge mennesker

sige tak til dansk folkeparti for at rejse debatten og at vi kan tilslutte os det

når man sidder bag en computerskærm

ens medmennesker pludselig meget langt væk og man kan nemt glemme sin gode opdragelse og at der er mennesker i den anden ende og ikke kun nuller eller ettaller

har fulgt med den her udvikling den digitale dannelse er gledet i baggrunden og vi trykker gladelig selv på et billede som aldrig nogen sinde skulle være delt uden at skænke

de mennesker der kan få deres grundlæggende rettigheder krænket

en alvorlig krænkelse at få delt billeder uden samtykke og det er ligegyldigt om det er private billeder eller det som vi diskuterer her er billeder af trafikofre eller ofre for forbrydelser men vi skal som lovgivere naturligvis også følge med og det er jo den diskussion som

jo allerede strafbart at dele billeder i dag uden samtykke og lige før

æreskrænkelser jeg har fuld tiltro til at

opmærksomhed der jo må siges at have været i offentligheden her i den senere tid på den type lovovertrædelser og politiets indsats vil betyde at vi ser en ændring i folks adfærd det må vi virkelig håbe for langt hen ad vejen handler det jo dybest set om ubetænksomhed vi mener ikke at det udelukkende er lovgivers ansvar men at man som individ også bærer en stor del af ansvaret for at styrke denne digitale dannelse

at der er kommet helt nye spilleregler for vores adfærd og vores relationer til hinanden det er en helt anden måde vi

i forhold til hinanden det er nogle helt andre former for konflikter vi får det er nogle andre former for konflikter vores børn og unge har når det foregår på de sociale medier

som vi oplevede da vi var små

jeg læser det her falck til forstyrrende tilskuere træk jer tilbage fra december og seksten opråb fra ambulanceredder det bliver værre og værre ambulanceredder dennis thorbeck christensen måtte tilkalde politiet fordi nysgerrige mennesker blandede sig da han behandlede en kritisk syg

anne kvæstet i uheld nysgerrige fotograferede hende masser af bilister vælger at fotografere trafikuheld i vejkanten og tilskuere til bilulykke overfusede ambulancefolk og politiet til bilister læg ikke billeder fra dødsulykker på sociale medier så er jeg da også forundret over at man kan finde på at

min forståelse af hvordan vi er gode mod hinanden at gøre

men jeg tror bare at

her er ikke opdraget til

redningsfolk i at komme frem i den ene sag

akutlægehelikopteren i en konkret ulykke slet ikke

var på en sønderjysk motorvej fordi der simpelt hen var så mange der var i gang med at fotografere den her dødsulykke

at vi er kommet dertil så det kan man undre sig over og derfor også tak for at rejse den

rigtig meget fokus på hvad det er

er respektløst og det er krænkende at publicere billeder af ofre og af deres pårørende som er en del af en ulykke og derfor skal vi have fokus på det

have mere undervisning i skolerne om de her nye sociale fællesskaber der foregår og

det er ikke onde mennesker der lægger de her billeder på nettet det er nogle som

gennemskue konsekvenserne og ikke tænker over hvad

ved de mennesker som er en del af den ulykke så derfor støtter vi vedtagelsesteksten som blev læst op af dansk folkepartis ordfører

justitsministeren efter al sandsynlighed den rette lovgivning så vi kan straffe de mennesker der gør det her

er også nogle gange behov for at man prikker politiet på skulderen og siger husk så også at bruge den lovgivning for det er jo helt alment kendt i folketinget her at politiet har rigtig meget at se til og det er en svær prioritering

til skræk og advarsel men for lige at håndhæve de normer vi rent faktisk har i samfundet

og det er jo vores opgave som lovgivere men

gudskelov for det og politiet ser ikke alt og derfor er

lige puster ordensmagten i nakken og siger husk lige at håndhæve de her regler for det

jeg var faktisk ikke klar over at det er strafbart at tage billeder i de her situationer og det er jeg rigtig glad for at finde ud af men det er så også vigtigt at der bliver ført nogle sager så

ved det jeg ved ikke hvad det er der motiverer

være så hensynsløse i de her situationer jeg tror ikke nødvendigvis det er ondskab men måske en eller anden

rende rundt og være ekstra bladet eller være den der har billedet fordi det er attraktivt at

se det være den første og være den der har billedet

os andre vise os som medmennesker der viser det hensyn som selvfølgelig er påkrævet burde være forventet i de her situationer så vi bakker fuldt ud op om

det er vigtigt at vi netop får sendt et signal til vores ordensmagt politiet om at

rejse nogle af de her sager så vi lige får markeret for alle hvad der er reglerne og

normen på det her område for normen er at vi i de her situationer viser os som medmennesker og tager hensyn og at vi ikke render rundt og tror at det er vores opgave at dokumentere

så tak for at rejse debatten og tak for en vedtagelsestekst som vi også kan

mange eksempler som blev fremhævet

den digitale dannelse og respekten for vores medborgere er enormt

mine erfaringer med de sociale medier er at de fleste borgere er ordentlige

men der er nogle der ikke gør og vi er enige med dansk folkeparti i at det er uetisk og uacceptabelt når borgere filmer ulykker med tilskadekomne og lægger det på nettet

man ikke gør det det handler først og fremmest om

holdningsændring og det er vigtigt at det det sker i hjemmet og at det sker i skolerne og det handler også om oplysning om at det kan have nogle konsekvenser som mange ikke er klar over de unge og andre borgere skal vide at

strafbart at offentliggøre fotos af ofre og døde personer på nettet ifølge § to hundrede og fire og tres d hvis ikke personen der vises på fotoet har givet samtykke og der er faktisk faldet flere domme på området

blev dømt fordi de viste nogle billeder hvor dem der blev vist ikke havde givet deres samtykke så med andre ord

findes der bestemmelser der bruges i dag til at retsforfølge personer og medier der krænker privatlivets fred ved ulykker og reglerne bliver

opdateret ved det lovforslag som vi behandlede tidligere l to hundrede og fyrre med l to hundrede og fyrre tredobles bødestraffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelser

en femdobling for chefredaktører så der er med andre ord opmærksomhed på udfordringen og der er lovgivning på området der nu bliver skærpet men der er

som justitsministeren har været inde på også behov for en oplysningsindsats om de eksisterende muligheder en indsats som politiet skal være opmærksom på og videreformidle så alt i alt tak for forespørgselsdebatten den er interessant og det er vigtigt at vi

er hele humlen i det her man ved det ikke

jo helt uacceptable eksempler

blev gennemgået

der blev bremset ned og bang var der en kassevogn

forhindrede herre martin henriksen og herre christian langballe i at komme til årsmødet

godt regne ud at når der stod nogle mennesker

det stress med at nu må man godt nok hellere se at få ringet til sin bedre halvdel og

hvert fald en øjenåbner for mig om hvor hurtigt

behandlede om krænkende medier giver vi det faktisk et ekstra nøk

at vi taler om det og bliver bedre til at italesætte det

er også enig med dem der har sagt at vi ikke en til en kan lovgive os ud af

det handler om noget så basalt som god moral at man tænker sig om hvad man byder andre mennesker så jeg er rigtig glad for at

helt almindelig medmenneskelighed og den måde vi opfører os på og er sammen på så jeg synes det

skal vi ikke håbe på at det så kan være startskuddet til at vi får en bredere diskussion om det alle steder i skoler på arbejdspladser og hjemme hos familierne og vi

nogle gange minde hinanden om hvis man ser noget at

men vi lever bare i en tid hvor

skærmen når vi tager billeder med telefonen det gælder også her så jeg tror det er vigtigt

gerne sige rigtig mange tak

at tage billeder af ulykker

indbrudsgruppe et geografisk sted hvor man kan bestille

politiets muligheder for agentvirksomhed det er bare for

der foregår meget af sådan noget og så er der også

jeg synes at det giver anledning til at kigge på det

det her er jo nogle nye ting der sker netop med de digitale medier og hvis nogen skal være opmærksomme på det så er

skal også sikre at vi melder ud

ikke tænker sig om og at det er blevet en del af hverdagen

ulovligt

bødestraf så jeg håber at man

tak for snakken eller debatten

til vedtagelse udsættes til torsdag den enogtredivete maj to tusind og atten

det er ved ordføreren for forespørgerne herre peter kofod poulsen

skal være der på pletten med hjælpen som skal nå frem og redde liv som skal sørge for at værne om de mennesker der er kommet i vanskeligheder

kan nå frem enten på grund af nysgerrige der stimler sammen i kødrande folk der tager billeder eller andre der søger bevidst at genere myndighederne når de skal nå frem

værste dag i ens liv den dag man kan blive udsat for en katastrofe og hvor man har brug for andres hjælp det findes der ikke noget meningsfuldt i jeg synes det er væsentligt at vi i folketinget diskuterer den situation at der jo desværre nogle gange er en tendens til at det er svært for dem der skal håndhæve lov er svært for vores myndigheder

nå frem i ulykkessituationer at de kan have vanskeligt ved det fordi nogle stiller sig i vejen det er et meget meget stort problem og det er med til at gennemhulle den tryghed vi vel alle sammen skal have både til hinanden men også til samfundet den dag vi selv kommer i vanskeligheder der skal i hvert fald være nogle til at tage hånd om det så derfor ser

man kan sige at den

jo delvis hænger sammen med den forespørgselsdebat som vi netop har afsluttet jeg skal ikke lægge skjul på at vi vi fra dansk folkepartis side håber at folketinget vil stille sig lige så velvilligt

forrige det er meget vigtige emner der diskuteres så det har vi selvfølgelig en forhåbning om men jeg ser frem til debatten og til ministerens besvarelse og til ordførernes indlæg

hvor en offentlig debat bestemt er gavnlig jeg tror ikke at der er noget nyt i at ulykker tiltrækker sig den menneskelige opmærksomhed

være for at se om man kan hjælpe til på nogen måde

af ren og skær nysgerrighed men det må selvfølgelig aldrig være sådan at personer i ulykkessituationer hindrer eller hæmmer politiets ambulancereddernes eller brandfolks arbejde fordi de står og tager billeder eller lignende det siger sig selv at det er fuldstændig uacceptabelt og total mangel på respekt for de tilskadekomne deres pårørende og det politi og redningsmandskab som har til opgave at hjælpe dem der er kommet til skade

at nogle kan finde på at lægge hindringer i vejen eller besværliggøre arbejdet for de mennesker der står i frontlinjen med at udføre et livsvigtigt arbejde for at hjælpe os andre når vi er i nød

der skal passe på os alle sammen og komme til hjælp

det kan være strafbart at hindre eller hæmme politiets og redningsmandskabets arbejde straffelovens § en hundrede og nitten stykke tre kriminaliserer hindringen af blandt andet politiets ambulancereddernes og brandfolks arbejde hvis nogen forhindrer deres arbejde kan det være strafbart efter bestemmelsen men for at kunne blive straffet er der et krav at den gældende har forsæt som det hedder i strafferetten til at forhindre udførelsen af arbejdet for eksempel hvis man gør det med vilje en overtrædelse af § en hundrede og nitten stykke tre straffes med bøde eller fængsel indtil en år og seks måneder politiets erfaring er

følger langt de fleste heldigvis politiets anvisninger og afspærringer herudover er det færdselslovens § syv stykke fem at at uvedkommende ikke må komme så tæt på et uheldssted eller brandsted at redningsarbejdet eller slukningsarbejdet herunder kørsel til eller fra stedet derved hæmmes

tilfælde hvor forbipasserende tager billeder eller optager video af et uhelds eller brandsted vil efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af færdselslovens § syv

hvis redningsarbejdet af den grund er blevet hæmmet for at kunne blive straffet efter bestemmelsen i færdselsloven er det et krav at den pågældende har udvist uagtsomhed en overtrædelse af

men uanset hvad der end kræves for man kan jo blive straffet efter de to bestemmelser så ændrer det ikke ved at man skal tænke sig om og grundigt overveje om man er til gene for de politi eller redningsfolk der rent faktisk har noget at gøre på stedet vi har alle sammen et personligt ansvar for at udvise den fornødne hensynsfuldhed respekt og omtanke for de tilskadekomne og vi skal hver især gøre vores til at politi og redningsmandskab i en ulykkessituation har de bedst

ikke være sådan at politi og redningsfolk skal have fokus på at fjerne nysgerrige og anmassende personer der stimler sammen omkring et ulykkessted politiets primære fokus i ulykkessituationer er rettet mod at redde liv at løse politimæssige opgaver i direkte tilknytning til ulykken for eksempel trafikregulering og afskærmning og at koordinere den samlede redningsindsats

går jeg naturligvis ud fra at politiet bruger de redskaber de har det gælder også muligheden for at rejse sigtelse hvis de vurderer at det er relevant i den konkrete situation som sagt tror jeg ikke at der er noget nyt i at ulykker er genstand for den menneskelige nysgerrighed og trangen til

få det hele med og være tæt på hvor det sker kan måske være så stærk at nogle her glemmer for en stund hvordan deres adfærd også har konsekvenser

politiet i forbindelse med det store motorvejsuheld i marts twitter til at gøre bilister i nærheden af uheldet opmærksom på at de skulle give plads til redningskøretøjer politiet opfordrede samtidig til at folk ikke delte billeder af de tilskadekomne på nettet

opmærksom på udfordringerne med den uhensigtsmæssige adfærd og med nysgerrige personer ved ulykkessteder og de har fokus på hvordan de bedst imødegår udfordringen når de rykker ud til en ulykke myndighederne er altså allerede opmærksomme på problemet men der er behov for en yderligere oplysningsindsats rigspolitiet vil derfor i dag komme med et oplysningsinitiativ og igen her vil jeg også sige lad os bare kalde det en moralsk opsang som skal være med til at øge borgernes opmærksomhed på deres adfærd i forbindelse med ulykker

tænke mere over konsekvenserne af deres adfærd i sådan nogle situationer rigspolitiets vil samtidig generelt vejlede om at det efter omstændighederne kan være strafbart at hindre eller hæmme politiets og redningspersonalets arbejde i

igen vil jeg også i denne

personligt ansvar for at sikre os at vi i ulykkessituationer respekterer de involverede deres pårørende og deres brug

fyldte et teater op med folk

efter de havde sat sig til rette og gjort sig klar orienterede dem om at der var sket et uheld uden for teatret

udsagn fortæller jo et eller andet om noget af det grimme ved den menneskelige natur nemlig at nyheder om andres ulykker og katastrofer til alle tider har været noget der har fanget vores interesse og noget man gerne vil opleve det har desværre

nogle kedelige tendenser det betyder at når der er trafikuheld så ser man de her glokøer

hastigheden sættes ned fordi folk

vil nå at kigge med nogle holder måske helt ind og holder stille der dannes en kødrand af mennesker omkring ulykkesstedet og det er noget der i den grad kan være med til

det arbejde der skal gøres fra myndighedernes side for at sikre at folk der måtte være impliceret hurtigst muligt kan få hjælp der findes altså

menneskelige natur som

eller andet omfang betyder at folk drages af det her og stopper op nogle som ministeren var inde på i sin tale

måske ubevidst og og i det øjeblik politiet gør

det er den ubevidste

år ser rigtig meget til i sverige eller andre europæiske lande hvor folk måske mere bevidst forsøger

brandvæsenet ambulancer politiet når de rykker ud

man møder myndighederne med stenkast i stedet for med åbne arme som man burde når folk er i i vanskeligheder det er den del vi endnu måske kun sjældent har set noget til i danmark sammenlignet med andre lande men den er jo mindst lige så bekymrende hvis man skal tro på at udviklingen for resten af europa på et eller andet tidspunkt også for alvor rykker til danmark

den del der omhandler udrykningskørsel hvor nogle benytter sig af muligheden for at man kan trække efter en politibil ambulance der kommer i fuldt firspring for at redde liv

når man kigger på at respekten for autoriteter er

lande som som danmark så er det noget vi bliver nødt til

håndtere den her problemstilling den første handler

holder ind og tager billeder og til at man selvfølgelig heller ikke nogen sinde kunne finde på at kaste sten efter de folk der udfører et meget vigtigt stykke arbejde for vores myndigheder

er sanktionsfronten vi er simpelt hen nødt til i meget høj grad at håndhæve de her regler og sørge for at folk der ikke kan finde ud af det her

et ordentligt klap over fingrene vi er nødt til at sørge for at der uddeles nogle gedigne bøder og at risikoen for at få

det her må ikke bare være noget hvor man trækker på skulderen og siger

var inde på en god ting i sin tale og det var den oplysningskampagne man vil sætte i gang for at fortælle danskerne at det her er problematisk ros til regeringen for det det synes jeg er fornuftigt jeg synes også man kunne overveje om politiet har de redskaber der skal til for at man

for alvor kan sætte ind over for de her ting

dokumentere at folk står i vejen dokumentere at folk går meget tæt på og tager billeder eller generer nogle af dem der arbejder

kunne overveje simpelt hen at plastre nogle af vores udrykningskøretøjer kameraer og sikre at folk der bryder de her regler bliver stillet til ansvar og der en mulighed for også efter de er kørt at man kan finde frem til dem og sende dem et ordentligt bødeforlæg og sørge for at de kommer til at betale bagefter altså simpelt hen sørge for at det her ændres ved at der kommer nogle meget meget klare sanktioner det ville vi i hvert fald være helt åbne over for

fremadrettet

huske at læse et forslag til vedtagelse højt som heldigvis har vundet ret bred opbakning idet

socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale og og dansk folkeparti

man udviser hensynsfuldhed respekt og omtanke i situationer hvor personer er kommet til skade eller der er risiko herfor folketinget noterer sig at det efter omstændighederne vil være strafbart at lægge hindringer i vejen for at ambulancereddere brandfolk og politiet kan udføre deres arbejde folketinget noterer sig desuden at politiet er opmærksomme på problemet og at politiet fremover vil arbejde for at øge borgernes opmærksomhed på konsekvenserne af deres adfærd i ulykkes og andre krisesituationer

det måske som det har været nævnt også

i dag er det allerede strafbart som

har været inde på hvis man lægger hindringer i vejen for politi ambulance eller

til de her uhyggelige situationer gøre deres arbejde at

diskuteret en

de her situationer er folk som ikke kan finde ud af at man skal lade være med at stoppe op og tage billeder af de her situationer og ej heller kan

være med at dele dem på de sociale medier og

problemer med adfærden og derfor synes jeg at det er meget godt det som justitsministeren

opmærksom på at rigspolitiet nu vil iværksætte en række tiltag som sætter fokus på at

for at det her ikke finder sted så vi er meget tilfredse med at justitsministeren og rigspolitiet nu sætter de her ting

skal ikke finde sted og det skal ikke være sådan at de myndigheder vi har der skal passe på os og som skal komme frem i de her situationer bliver lagt hindringer i vejen

er helt enige i vigtigheden af at få den her debat det kan ikke være på sin plads at nogen skal lægge hindringer eller besværliggøre redningspersonalets og politiets arbejde ved ulykker det hører ingen steder hjemme det er ikke acceptabelt

besværliggøre redningspersonalet

politiets livsvigtige opgaver i forbindelse med ulykker der er slet slet ingen tvivl om

forespørgselsdebatten her og baggrunden

fuld opbakning i venstre skal jeg skynde mig at sige der er ingen

forhindre redningspersonalets eller for den sags skyld politiets arbejde hvad enten det er ved ulykker eller i anden sammenhæng for vi har altså også set eksempler hvor politiet ikke bliver modtaget i anden sammenhæng så der gælder nøjagtig det samme her det skal der skrides ind over for og for mig er det bare vigtigt at understrege at grundlaget for en indskriden

har vi gudskelov allerede i dag

hundrede og og nitten stykke tre hvorefter det er ulovligt

forhindre den her form for arbejde og vi har færdselslovens regler hvorefter uvedkommende ikke må komme så nær til et uheldssted eller et brandsted at redningsarbejdet eller slukningsarbejdet herunder kørsel til og fra stedet derved hæmmes så der er både regler som sagt i straffelovens §

hundrede og nitten og der er regler i færdselsloven som som forhindrer det

vi har reglerne de skal jo altså også føres ud i livet for at have

præventiv virkning der er det måske at det har haltet inden for de senere år grundet at politiet har

bander terror grænse og lignende og det er der ikke noget

er et område som man får overskud til at gøre noget ved

uden en indsats

ikke meget ved at have de pågældende regler i loven så har det ikke megen

vigtigt at politiet er opmærksom på problemerne men det er jo bestemt også vigtigt at

borgerne er opmærksom på at det er ulovligt hvad enten det sker forsætligt eller uagtsomt

ulykker derfor

hilser jeg med glæde at der kommer en

en oplysningsindsats om hvor ulovligt det er og hvad straffen i givet fald vil være hvis man ikke retter sig efter det så på det grundlag kan jeg sige at venstre

forstyrre eller forhindre politiets eller redningspersonalets arbejde når der er sket

bør være fuldstændig logisk for alle

må det være fordi det ikke er det og at dansk folkeparti oplever at

vil jeg da bare sige tak til df for

virker lidt mærkeligt når man kommer fra enhedslisten

det lyder rigtig godt som justitsministeren sagde at der kommer en moralsk opsang fra politiet

det kan være at der er mange danskere der ikke ved det

at forstyrre nogle der er i gang med at

egentlig ikke sige så meget mere andet end at vi også kan bakke op om det

tak for debatten vi må jo så håbe at det her på en eller anden måde virker og at at

en stor tiltrækningskraft på nogle mennesker de skal ligesom have det hele med og det kan i nogle situationer skabe problemer for de mænd og kvinder som skal redde liv det skal vi selvfølgelig dæmme op for men jeg må også sige at det

i sidste ende handler om et ansvar der ligger hos den enkelte det er blevet nævnt tidligere at det handler om moral adfærd og værdier

ikke være mere enig og ja vi skal som samfund naturligvis gøre hvad vi kan for at forhindre det blandt andet

overtrædelser af lovgivning som allerede eksisterer men man har altså

personligt ansvar i det her og det handler jo ligesom vi drøftede

jeg forstå på ministeren at rigspolitiet er i gang med en oplysningskampagne det blev kaldt en moralsk opsang kunne

udtrykkes klarere det er to gode ord tror jeg lige præcis at udtrykke

det her handler om så jeg har ikke så meget

jeg håber på at den her debat kan være med til at

så vi kan komme det her fænomen til livs vi støtter

lyder hvad regeringen vil gøre for at forhindre nysgerrige og anmassende personer i at hindre eller besværliggøre redningspersonalet og politiets livsvigtige arbejdsopgaver i forbindelse med ulykker

finde artikler og episoder for

langt nok tilbage men men jeg blev overrasket over at

så det her er jo slet slet ikke noget nyt og jeg tror jeg har en ti til tyve artikler her som som viser at i

forstyrrer og ligefrem hindrer tilskuere politiets og redningsfolks arbejde

i den artikel fra to tusind og fire er der et citat fra en klinisk psykolog dodo astrup som skriver at at beskrivelsen af folks opførsel ikke er overraskende og så citerer jeg vi bliver draget af hverdagsdramaer og det er et negativt træk hos folk der gør at vi vil se vold blod og ødelæggelse man kan ligefrem tale om en tiltrækning af grusomheder siger dodo astrup hun fortæller at folk i dag er mindre autoritetstro

det kan være forklaringen på at folk ikke lytter til ordensmagten og så siger hun videre det er ganske enkelt forfærdeligt at forældrene sørger for at deres børn kan se ulykkerne det kan få store konsekvenser for børnene siden hen de bliver skræmte og risikerer at blive langt mindre sensitive over for andres lidelser siger den kliniske psykolog det er usmageligt og forkasteligt at tilskuere forhindrer redningsmandskabets og politiets arbejde bare fordi de er nysgerrige efter at se en ulykke

redningsfolks arbejde bliver forhindret men

faktisk have utrolig negative konsekvenser hvis der for eksempel

derfor er det en vigtig debat og

opsang lige her er jeg enig med justitsministeren og det er jo en hel fornøjelse at være

positiv effekt forstået på den måde at vores redningsfolk og vores politi selvfølgelig kan få lov til at arbejde i fred når der

ond mening men heller i god mening så er der også dem

heriblandt mig selv som når der sker noget nogle gange tænker måske er der brug for hjælp

jo ikke dem vi prøver at dæmme op for her det er helt klart dem som bare gerne vil se hvad

redningsarbejde men kan man egentlig udstikke en bøde på stedet det ved jeg ikke jeg ved heller ikke om der vil være brug for det og om det vil være et godt redskab for politiet

altså stikke jer en bøde

det lyder jo på debatten som om vi faktisk har de juridiske instrumenter

vi har brug for men at der måske bare er brug for en større opmærksomhed omkring problemet og en

en situation vil man jo helst have at politiet bruger deres tid på at hjælpe med redningsarbejdet

at rende rundt og snakke med nysgerrige folk og udstikke bøder men omvendt kan

er nødvendigt for at skabe den ro og også præventivt

fordi man bare er nysgerrig og gerne vil være en del af noget sensationelt

vil vi såmænd være villige til også at tage skridt i den retning men

jeg forstår ikke på debatten at der er et behov

side ikke bare i forhold til at skabe de nødvendige instrumenter men også

tak

tilskueres nysgerrighed ikke må stå i vejen for politiets

det er uacceptabelt og viser mangel på respekt det kan handle om

også strafbart i i henhold til straffelovens § en hundrede og nitten stykke tre der kriminaliserer

hvis det gøres med forsæt som det hedder strafferammen går i dag fra bøde til halv års

når man spørger politiet om deres erfaringer

siger de at de fleste borgere har respekt for deres arbejde anvisninger og afspærringer at at borgere står i vejen

må man bruge de bestemmelser der er i forhold til at retsforfølge dem

syv stykke fem som siger at man ikke må komme for tæt på ulykkessteder og hindre de professionelles arbejde

kræver det også at borgerne tænker sig godt om det kræver at man udøver selvdisciplin i den slags situationer politiet og redningsfolk

politiet vil

sig til en oplysningsindsats og det synes vi er fremragende så

de tilkendegivelser der er kommet for ligesom den den forrige forespørgselsdebat

er også glad for at vi har

for at kunne sætte ind og kunne straffe jeg har også lyttet til herre peter kofod poulsens udsagn om

manglende omtanke og og den del af den menneskelige natur bevidst eller ubevidst

at vi agerer meget underligt nogle gange en ting er selvfølgelig det det ubevidste som jeg tror kan ligge dybt i folk

ud over al fatteevne at folk kan få sig selv

at der bliver sat den her oplysningskampagne i gang det handler om

er en moralsk opsang de rigtige ord

slet og ret nogle der har brug for en moralsk opsang jeg tror de fleste af os her nok

selvfølgelig gælde for for alle

de debatter vi sætter i gang jeg tror det betyder noget at politiet sætter gang

eller den tredje måde ved at vi bruger vores tid på at tale om det

gang bare sige

for at rejse den her diskussion vi kan alle sammen blive enige om det moralsk forkert men hvornår lige vi får talt om det

klokken otte jeg henviser